rasmus nordqvist martin lidegaard og holger k nielsen

er uændret regeringen finder fortsat at taskforcen gør et vigtigt stykke arbejde med at skabe opmærksomhed om det russiske styres brug af misinformation præsentationen af eksempler på misinformation i taskforcens produkter er naturligvis et led heri som jeg tidligere har sagt vil en løsning på misinformation og propaganda aldrig være at begrænse ytringsfriheden tværtimod

værne om den om den rettighed vi har i et liberalt samfund til at deltage i samfundsdebatten

over medieindslag som anses for russisk misinformation der bliver også nævnt navne det her er en liste

lister så der er altså folk og medier der bliver listet og nævnt i forbindelse med russisk misinformation og dermed bliver udsat for en mistanke om at de er i kremls sold det synes jeg er ganske problematisk for hvilke forsvarsmekanismer er der til stede hvis man nu uretfærdigt bliver oplistet på disse lister

de holdninger der kommer til udtryk her er meget ofte helt almindelige eu kritiske

og holdninger der er kritiske over for indvandringspolitik i eu

east stratcoms lister og dermed er under anklage

sold hvem skal man klage til er der et pressenævn er der nogen man kan sagsøge

for hvilke ansættelsesmuligheder har man bagefter

jeg mener at det er problematisk at man på den måde indskrænker

det her er et eu organ og der mener jeg at eu organer burde

ti om ytringsfrihed der siger at enhver har ret til ytringsfrihed

myndighed hvis man bliver sat på en liste som eu

viderebringer russisk misinformation og der dermed er en mistanke om at man er i kremls sold

eu der laver den liste så er det en offentlig myndighed der lister dig og hvad så med ens jobmuligheder skal man ikke på en eller anden måde kunne forsvare sig kunne komme

går ud på ytringsfrihed går ud på at man kan lægge informationer

liste og dermed komme under mistanke og blive begrænset i deres videre jobmuligheder

det godt være at man ikke kalder det en indskrænkning af ytringsfriheden men det er en offentlig mistænkeliggørelse det er en gabestok og man har ingen appelmuligheder der er ingen demokratisk kontrol med det her organ

en masse andre tiltag som vi som borgere

gå op imod den russiske misinformation som helt helt åbenlyst

de forsøg der er på at skabe

uro og så videre det det synes jeg er en helt legitim opgave og jeg ser stadig væk ikke at der er nogle som får begrænset deres ytringsfrihed man har alle muligheder

styrke kommunikationen om eus politik og aktiviteter i de østlige partnerlande 2

og styrke mediemiljøet i landene og 3 at forudse og respondere på fakta

kreml misinformation danmark bidrager som bekendt til taskforcen med en sekunderet medarbejder jon kyst som gør det rigtig godt og

kritisere og vi ønsker under ingen omstændigheder de samme tilstande i danmark eller i eu problemet er bare at east stratcom er en enhed der faktisk giver den form for problemer i vores område ministeren sagde før at der bliver ført forkerte narrativer ud i offentligheden

spørgsmålet om hvad der skete i ukraine i februar to tusind og fjorten og der bliver det kaldt russisk misinformation hver gang det bliver nævnt at der er sket en ulovlig omvæltning det er et såkaldt forkert narrativ ifølge east stratcom og fører man det videre ud i offentligheden så er man altså agent for kreml og man viderefører russisk misinformation

der rent faktisk var tale

omvæltning i ukraine i to tusind og fjorten i og med at ukraine ikke fulgte sin egen konstitution og ulovligt afsatte sin egen præsident

noget som man selvfølgelig underviser i i lokaler på

i ukraines moderne

derfor er spørgsmålet skal alle dem der underviser i ukraines moderne historie i europa i dag

sættes på den her liste herunder

velrespekterede professorer i østeuropæiske studier viderebringer de russisk

sat på fordi de altså skal bevise at det der kommer

fra kreml under alle omstændigheder er forkerte narrativer når kreml engang imellem siger noget der er rigtigt

februar to tusind og fjorten så kan man jo ikke blive ved med at sige at det

lægge op til at man skal mistænkeliggøre alle de

hæderlige historikere der nu underviser i det forløb der foregik i ukraine i to tusind og fjorten det er det jeg problematiserer selve kvaliteten af deres arbejde

gå ind for at støtte en enhed der laver et arbejde

håber selvfølgelig at den vil føre til en lukning af det men umiddelbart vil jeg sige at der burde

kriminalisere en del af normalhistorieskrivningen på europæiske skoler og universiteter altså at sige at man er i kremls sold hvis man har en beskrivelse af hvad der skete i

at ville effektivisere den offentlige sektor en måde at effektivisere på er jo ved at gøre brug af det der kan genbruges og især når det gamle produkt

tiptop i orden man skal ikke forsøge at genopfinde den dybe tallerken eller

det ville være spild af ressourcer det er gængs logik også for kompetente mennesker politisk synes jeg egentlig at jeg gjorde det rimelig klart i indledningen af min tale den omtalte tale under forespørgselsdebatten for et par uger siden og det vil spørgeren også kunne blive bekræftet i hvis man

jeg sagde at der ikke var meget nyt at sige om regeringens holdning siden forrige forespørgselsdebat om samme emne der blev afholdt i maj to tusind og femten under herre martin lidegaard som udenrigsminister

jeg sagde endda at der nok ville være nogle der ville kunne nikke genkendende til noget af det

tænkt mig at sige sagt med et smil og et glimt i øjet siden da har radio24syv brugt tid på at konstatere at en og tres

efter deres opgørelse helt eller stort set falder sammen med lidegaards indlæg fra maj to tusind og femten og det bekræfter jo det som jeg sagde i indledningen af min tale at der ville være noget som man kunne genkende man må så konstatere at ni og tredive procent altså afveg herfra måske også i de politiske nuancer det vil jeg overlade til spørgeren at vurdere jeg synes det er vigtigere at bevare fokus på det der er essensen i denne sag at skiftende danske regeringer ikke har ønsket officielt

om de tragiske begivenheder der fandt sted i osmannerriget i årene omkring nitten femten og som medførte

døde eller blev fordrevet skal betegnes som et folkedrab det budskab blev sendt og tilsyneladende korrekt modtaget af spørgeren efter at have studeret emnet nærmere har denne regering og dens forgænger altså ikke fundet anledning til at ændre i den linje i spørgsmålet som var lagt af regeringen helle thorning schmidt og dens forgængere regeringen er ikke en autoritet i historiske spørgsmål og har heller ikke noget ønske om at være det ligesom regeringen heller ikke vil anbefale at folketinget tiltager sig en sådan opgave

at kulturminister mette bock i sin tid kritiserede den her tale for at være fej

det var et folkedrab eller eller ikke var et folkedrab det er princippet med at kopiere noget som man bare meget kort tid

mette bock den nuværende kulturminister har udtalt sig på en anden måde tidligere og det tog vi også straight

og svarede på det spørgsmål nemlig at der var der blevet gået for langt og sådan

tror også det er en vigtig del af politik at man erkender

når man er gået for langt også i forhold til det som partiet står for

nogen grund til at sætte femten embedsmænd til at skrive en ny tale

jeg have gjort og så havde jeg forhindret at jeg stod hernede i salen i dag

der var mange gode ting i den tale som martin lidegaard

derfor sagde jeg i indledningen af min tale at der ville være mange ting som man ville kunne

det er blevet bekræftet og så står vi her og udveksler synspunkter

det punkt er der så masser af andre steder hvor man bare kan kopiere taler det er

som det er der blev begået en fejl af fru mette bock sådan

det erkender vi og derfor er det her linjen

og så håber jeg at man er lige så frisk på at gå direkte frem og sige til borgerne eller kollegaerne i folketinget

anvendes optimalt hvilket er til skade for både økonomien og den enkelte forbruger og særlig lande som danmark med en lille åben og omstillingsparat økonomi er bedst tjent med en så åben og fri handel med varer og tjenesteydelser som overhovedet muligt når herre kenneth kristensen berth ønsker at vide hvordan told på handel med storbritannien kan være til gavn for danmark tænker jeg at der henvises til forhandlingerne om storbritanniens udtræden af eu lad mig starte med at sige at regeringen klart havde foretrukket at briterne var blevet i eu og det indre marked og dermed fortsat var indgået i det ekstremt tætte handelsmæssige samarbejde som alle eu medlemmer nyder godt af hvorvidt det kommer på tale at indføre for eksempel told eller restriktioner i handelen med tjenesteydelser afhænger af de forhandlinger som eu landene og storbritannien vil få

det fremtidige handelsmæssige forhold det må jo ikke blive sådan at britiske virksomheder får fri adgang til det indre marked samtidig med

medlem det kunne være på grund af statsstøtte eller ekstremt lempelig erhvervslovgivning for

miljøområdet der skævvrider skævvrider konkurrencen alt i alt er der tale om en balance som skal opnås til gavn for briterne til gavn for danmark til gavn for eu regeringens udgangspunkt er at det kommende handelsmæssige forhold bør bevares så tæt som muligt og at vi dermed kan undgå told og andre unødvendige handelsmæssige restriktioner samtidig kommer vi naturligvis til at varetage danmarks økonomiske interesser i forhandlingerne det er vores opgave som folketing og som regering og det håber jeg også at spørgeren bakker op om jeg håber ikke det ender med at der bliver et behov for at indføre told på visse produkter

ikke på forhånd frasige mig den mulighed inden forhandlingerne overhovedet

for fjorten dage siden havde en

om de her ting som efterlod det indtryk at regeringen var meget optaget af det her med at storbritannien ingen fordele skulle

udenrigsministeren tænker på altså hvad er det for fordele som udenrigsministeren er er bekymret for

som danmark ikke måtte få efter en aftale mellem eu og storbritannien

kommer til handel med en vigtig samarbejdspartner

at jeg synes der skal være så få handelshindringer som overhovedet muligt men jeg er også dansker jeg er medlem af det danske folketing jeg er dansk udenrigsminister og jeg kan jo ikke give carte blanche

spørgeren ville bringe sig selv i den situation hvis han var udenrigsminister

i kan få det hele og så må i ellers stille alle de forhindringer op for os

en fordel for danmark at vi har arbejdskraftens frie bevægelighed så hvad er det som udenrigsministeren er bekymret for at briterne måtte få

ind i eu men at de så samtidig nu kan udnytte den mulighed at de står uden for til at indføre en masse statsstøtte

udvalgte dele af deres private virksomheder så ville danske virksomheder

synes bare man skal konstatere inden man går ind i forhandlingsrummet at det er det

bevidst om at man skal forsvare

det er denationalisering og afskaffelse af statsstøtte så det ville undre mig men men jeg kan simpelt forstå den der frygt når man tænker på hvad det er for andre samhandelsaftaler vi har lavet

i gang med at lave med tredjeverdenslande hvor man kan sige

langt større problem end det ville være

vil de selvfølgelig kæmpe for at få afskaffet topskatten og få en lidt mindre offentlig sektor og

man umiddelbart synes var logisk men det er jo ikke tilfældet og sådan er

havde foretrukket at storbritannien forblev i det indre marked vi må nu forsøge at få det bedst mulige resultat ud af de kommende forhandlinger og vi skal arbejde på at begge sider kommer igennem forhandlingerne på en ordentlig måde så vi i fremtiden kan have et godt og tæt samarbejde med storbritannien på nye vilkår men en aftale om storbritanniens

og det fremtidige samarbejde med eu må bygge på den rette balance mellem rettigheder og pligter fra dansk side har vi et klart fokus på at sikre vores interesser ikke mindst for virksomhederne og deres medarbejdere vi kan ikke have en situation hvor britiske virksomheder får fuld og fri adgang til eus indre marked og danske virksomheder møder ulige konkurrencevilkår tekniske handelshindringer og statsstøtte med videre på det britiske marked så der opstår urimelige konkurrencefordele for britiske virksomheder i forhold til danske virksomheder en sådan udvikling vil kunne underminere det indre marked hvilket vi ikke har nogen interesse i i stedet vil vi arbejde for at bevare lige konkurrencevilkår så vi kan lægge grunden

tænketanken bruegel skrev jo i efteråret at

man sagtens kunne adskille spørgsmålet om

handle frit sammen men det var så ikke noget man valgte

have været hensigtsmæssigt så nu er vi der hvor vi snakker

vil jeg bare spørge udenrigsministeren om

i den forbindelse forestiller sig at det som briterne skulle ende op med var en aftale der ligner den

det det som som udenrigsministeren forestiller sig

gerne handle med os men hvad betyder det egentlig ikke trykket på knappen endnu og det er ikke rigtig defineret præcis hvad det er de går efter

svært for mig at stå på den anden side og sige præcis

var blevet i det europæiske samarbejde at

mange spørgsmål vi nu stiller og forsøger at svare på hernede i salen

hvis man kunne have den tilgang til det at man var en del af det indre marked men ikke af den politiske overbygning så vil jeg så spørge

ministeren vil forsøge at rejse altså vil ministeren med udgangspunkt i tænketanken bruegels tanker om at skille

gå ind i en dialog med med briterne der kunne indebære et resultat der medfører at briterne faktisk kan blive i det indre marked uden at opretholde et egentligt

i børsen den sjette februar er citeret for at han godt kan forstå at seks og tres procent af danskerne ikke ønsker

storbritannien efterspørger det er så der vi står lad os nu komme i gang med de forhandlinger jeg

de ender godt og de ender forhåbentlig til stor gavn

angik storbritannien

nogen tvivl om at det ville være bedst hvis briterne forblev i det indre marked derfor handler det vel også om at få den tættest mulige handelsmæssige tilknytning

helst skal være frihandel mellem storbritannien og eu og at der skal være den tættest mulige handelsmæssige tilknytning mellem de to

vil understrege igen og igen at fra morgen til aften er det min opgave som udenrigsminister på vegne af folketinget

for danske interesser for danske virksomheders interesser jeg havde bare

vi har bind for øjnene og så bare giver carte blanche til englænderne og briterne uden at være opmærksom på

har af omkostninger for danske virksomheder og danskerne det er min opgave at forfølge det mål at vi har styr på de to forhold op mod hinanden og det agter

den amerikanske beslutning om ikke at tillade indrejse

modtag hver mand eller kvinde som individer vil udenrigsministeren da redegøre for hvordan han har tænkt sig at

give et mere uddybende svar som det også fremgår af spørgsmålet har jeg i min offentlige tilkendegivelse om præsident

om indrejseforbud mod borgerne fra de syv omfattede lande ikke lagt skjul på at jeg hverken finder beslutningen fair

indrejseforbud rettet mod hele nationaliteter rammer mange forskellige personer lige fra flygtninge til forretningsfolk

som i washington taget indrejseforbuddet op med den amerikanske

således blevet gjort bekendt med at indrejseforbuddet har stor politisk

bevågenhed i den danske regering

jeg samtidig gerne understrege at selv om jeg er uenig i dekretet

er det jo selvfølgelig i den sidste ende op til usa selv at bestemme hvem de vil tillade indrejse som bekendt har en føderal dommer i seattle jo beordret midlertidigt og landsdækkende stop for trumps dekret om indrejseforbud det amerikanske justitsministerium har nu appelleret dommerens kendelse det retlige forløb i usa agter jeg ikke at gå nærmere ind

det der er ærindet med mit spørgsmål

når den danske udenrigsminister reagerer som han gør og gør det på twitter

jo noget som i høj grad har en gennemslagskraft herhjemme i de danske medier det er rigtigt at donald trump også agerer meget på twitter jeg jeg ved det ikke men jeg kunne have den formodning

end donald trump læser hvad vi skriver på twitter

i hvert fald se på på udenrigsministerens ministerkollega der sidder til højre for ham

det er selvfølgelig derfor jeg rejser spørgsmålet hvordan

ud over redegørelsen for indholdet i det ministeren har gjort som jeg som sagt finder rigtigt og adækvat at så er spørgsmålet rejst både på den amerikanske ambassade her i københavn og via vores egen ambassade i washington kan ministeren give nogle uddybende bemærkninger til hvordan det er sket

det amerikanske diplomati i hvad der bliver meldt ud på alle typer af platforme fra en dansk udenrigsministers side så jeg er ret sikker på at det er blevet noteret der er blevet samlet informationer op hele vejen rundt jeg tror også det er vigtigt

i tider som disse at man har en mulighed for

at komme med nogle meget klare og hurtige udmeldinger og det er faktisk

regeringen der står bag den udmelding jeg kommer

skrive på twitter det kan jo også være at det ikke forholder sig sådan

også være at der også bruges andre informationskanaler og derfor synes jeg stadig væk det er relevant hvis ministeren kunne sige lidt om

vi kommunikerer med usa her i københavn og hvordan det er vi kommunikerer med usa

som jeg jo også jævnligt deltager i i det er den traditionelle måde at gøre det på og så er det på embedsmandsniveau at man driver kontakterne og

som jeg sagde i mit svar i første omgang er

at udenrigsministeriet såvel her i københavn som i washington har taget indrejseforbuddet op med den amerikanske

at indrejseforbuddet har stor politisk bevågenhed i den danske regering

mulighed for også at have den personlige kontakt som som det giver og det rejser så

udenlandske besøg der står længst

så er et spørgsmål der ligger udenrigsministeren så meget på sinde at han selv i den sammenhæng vil rejse det blandt de mange andre emner som i givet fald er at rejse for en udenrigsminister

rigtig glad for at vi fik løst den problemstilling

ideologisk diskussion om hvordan vi møder

som enkeltindivider og det er mit udgangspunkt som liberal og jeg er glad for at det

og internationalt det fremgår af omtaler i visse medier

jeg sige at proceduren ved tilbageholdelse af internationalt efterlyste personer normalt er den at det land som har foretaget tilbageholdelsen underretter myndighederne i det land hvor den pågældende er efterlyst derefter vil der normalt være en dialog mellem landene med henblik på at vurdere om der skal fremsættes en officiel anmodning om udlevering i danmark er det rigsadvokaten som beslutter

at af hensyn til efterforskningen og eftersøgningen

den konkrete sag og de sikkerhedsmæssige hensyn der

sager der er terrorrelaterede

stå og sige meget mere her men jeg kunne

skriftligt spørgsmål som kan besvares i

grundlag for at sige at vi ikke er fuldt ud opmærksomme på på det her spørgsmål

relationer til internationale partnere

igen til finansministeren og det er fru lisbeth bech poulsen som heller ikke er

helt uacceptabelt at nogle udlændinge uden lovligt ophold forsøger at leve her i landet

skjult for myndighederne det er mennesker der ikke har ret til at være her de har pligt til

og sker det ikke frivilligt ja så må politiet jo hjælpe med deres udrejse

samtidig slå fast at det selvfølgelig også er helt uacceptabelt

personer eller organisationer bidrager til at udlændinge kan opholde sig ulovligt her i landet en person der forsætligt bistår

en udlænding med ulovligt at opholde sig her i landet kan straffes med bøde eller fængsel i indtil to år på samme måde kan for eksempel organisationer og foreninger der bistår udlændinge ulovligt idømmes

strafansvar efter reglerne i straffeloven regeringen

initiativer for at skærpe kursen over for de udlændinge som ikke har ret til at opholde sig her i landet og allerede tilbage i november to tusind og femten skærpede vi således reglerne om frihedsberøvelse af afviste asylansøgere de skærpede regler betyder kort sagt

der skal ske frihedsberøvelse hvis der er udsigt til at en person rent faktisk kan

her til sidst vil jeg da også nævne at regeringen i løbet af foråret vil fremsætte et lovforslag om øget brug af biometri som blandt andet har til

give myndighederne bedre mulighed for netop at kontrollere de personer som rejser ind i landet og også

kontrol ved pågribelsen af

vi har inden for for rammerne af konventioner og andet

opholder sig illegalt i danmark faktisk er optaget på danske uddannelsesinstitutioner

ikke har en opholdstilladelse og et lovligt opholdsgrundlag i danmark

er behov for bedre kontrolforanstaltninger så man kan fange de personer op som ganske enkelt ikke har lov til at være her i danmark men alligevel benytter sig

bygnings og boligministeren er blevet trukket

jeg håber at alle i huset er klar over at det

stærkere end man havde regnet med også i de øvrige spørgsmål det næste spørgsmål er også til udlændinge og integrationsministeren af herre martin henriksen

nytilkomne men også efterkommere

deres tilværelse i overensstemmelse med danske værdier og med de frihedsrettigheder som vi har

et fundament for i danmark symboler der er udtryk for et menneskesyn der strider imod selve det fundament af frihedsrettigheder som vores samfund bygger på fremmer ikke integrationen sådanne symboler er med til at skabe splid

forstærke forskellen imellem dem og os

der er mennesker og der er miljøer og grupper her i danmark som

at piger og drenge kvinder og mænd ikke er lige meget værd at man ikke kan sige hvad man vil og at man heller ikke må tegne hvad man vil men sådan er det ikke her i danmark for i danmark er det nu engang sådan at piger og drenge kvinder og mænd netop er lige meget værd at man kan sige hvad man vil stå til regnskab for det og man kan også tegne hvad man vil

er flere eksempler på at man også kan få det bragt i avisen

uanset om det er tørklæde

enkeltes bevæggrund

og det er efter min mening på nogen måder foreneligt med ligestilling disse symboler

udfordrer sammenhængskraften

og vores værdier og derfor er jeg

meget ens på det her punkt men jeg mener

ikke og det er så der vandene skilles at vi skal lovgive specifikt

religiøse symboler i det offentlige rum for mig er det faktisk vigtigt at det er en debat vi hver især tager også i det daglige det mener jeg at vi kommer til at stå stærkest ved også selv om

det ikke nødvendigvis er en rar diskussion at tage i det daglige men jeg mener rent faktisk at det påhviler hver enkelt dansker og hver enkelt institution eller myndighed

det gjorde man også under den tidligere vk regerings tid

sagde jo også at hun var imod tørklæder og at det var noget værre noget især på små piger

være færre af de her symboler og islam skal fylde mindre i det offentlige rum er det faktisk gået modsat

at der er behov for at tage nogle lovgivningsmæssige initiativer hvis man ønsker at det skal fylde mindre i det offentlige rum

en meget lempelig udlændingepolitik som har betydet at tilstrømningen har været meget stor og derfor

få bremset tilstrømningen men jeg

helt ærligt at vi står stærkest ved at tage debatten og det er jo det man for eksempel kunne se på den uddannelsesinstitution i

om man kunne bære niqab til undervisning der skred institutionen ind og

ligesom selv undvige den debat jeg mener faktisk

være fint hvis der kunne komme en opfordring herfra og jeg sender den gerne på vegne af dansk folkeparti om at man lokalt ude på uddannelsesinstitutionerne

hvis det er det dansk folkeparti vil

at tage diskussionen i det offentlige og sige at det synes vi da man skulle overveje rundtomkring på institutionerne det har jeg ikke noget

mener jeg bare at vi står os bedst ved

bare at skubbe lovgivningen foran sig

burkaforbud det ville være rigtig godt det ville vi ikke kritisere regeringen for

vi ville bestemt ikke kritisere regeringen for at gøre det det ville være meget positivt jeg vil høre om ikke ministeren kan se at

skal træffe beslutning om det her så risikerer

og nogle regler ét sted og på nogle uddannelsesinstitutioner og på nogle

institutioner og på nogle andre offentlige

nogle helt andre regler og en helt anden praksis det kan vel ikke være tilfredsstillende at man faktisk ikke har ét sæt nationale regler på området

som ikke i tilstrækkeligt omfang opfyldes af de eksisterende uddannelser det gælder både dansk og engelsksprogede uddannelser

for vurdering af videregående uddannelser ruvu er nedsat for at rådgive ministeren og vurdere relevansen af nye uddannelser og uddannelsesudbud ruvu vurderer altså institutionernes ansøgninger om prækvalifikation i forhold til om de nye uddannelser og uddannelsesudbud er samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk hensigtsmæssige og i øvrigt opfylder de lovgivningsmæssige krav i sagsbehandlingen af hver enkelt ansøgning vurderes det særskilt om et udbud eller en uddannelse på engelsk bidrager til at dække et kompetencebehov i det danske samfund herunder nationale og regionale arbejdsmarkedsbehov på baggrund af den gennemførte prækvalifikation er det så mig som minister der enten godkender foreløbigt godkender eller afviser oprettelsen af en ny uddannelse eller et nyt udbud og det er min opfattelse at den pågældende fremgangsmåde

i forbindelse med at vi måtte have hovedpine

uddannelse udbydes på engelsk og det kan jeg have svært ved at se logikken i

der har jeg så også svært ved at se at det skal være formålstjenligt i

det danske arbejdsmarked hvor man må forvente at de studerende

sundhedsvæsen uden at kunne tale dansk

et meget konkret eksempel på at man ikke vurderer de enkelte uddannelser i forhold til om det er nødvendigt

og jeg har også tidligere fået svar der fortæller at for at blive godkendt skal man dokumentere et behov for

vil ministeren forklare at en uddannelse rettet mod det danske sundhedsvæsen der skal uddanne vores læger og sundhedspersonale nødvendigvis skal foregå på engelsk

og om det kan være svært at rekruttere danske undervisere på området

en en måde hvorpå man kan tiltrække de bedst kvalificerede phder

på engelsk med den begrundelse at de skal læse noget engelsk og at der måske er nogle af dem der skal undervise dem

af danskere der underviser på engelsk fordi uddannelsen nu

foregå på engelsk derefter skal de ud og bruge deres uddannelse på dansk kan ministeren forklare mig hvordan det hænger

for eksempel det i nogle sammenhænge

de danske studerendes kompetencer for eksempel i forhold til sprog internationalt udsyn eller faglighed som danske undervisere ikke kan tilbyde den kombination kan der jo også godt være tale om

to ben jeg er helt med på

sund fornuft i en verden hvor blandt andet forskning jo

for biomasse mange centrale værker som for eksempel dongs

der blev etableret en brancheaftale i to tusind og fjorten som fastsætter de mest ambitiøse bæredygtighedskrav

den måde banet vejen for at danmark i to tusind og tredive får mindst halvtreds procent af energiforbruget dækket af vedvarende energi når de store byer sender kul på pension er det med til at sikre målet om at danmark i to tusind og halvtreds skal være helt uafhængigt af fossile brændsler jeg bakker derfor op om brancheaftalen mellem dansk energi og dansk fjernvarme

sikre bæredygtig brug af træpiller og træflis i danmark aftalen sikrer at den brugte biomasse kommer fra skove der bliver genplantet og hvor biodiversiteten opretholdes og nærmiljøet ikke belastes jeg er meget tilfreds med at energiselskaberne tager ansvar for at sikre biomassens bæredygtighed

når biomasse erstatter kul og naturgas på danske kraftværker jeg ser derfor ikke behov for at indføre yderligere nationale bæredygtighedskrav for biomasse til energi jeg mener at vi skylder at se hvordan brancheaftalen fungerer i praksis det er dog klart at biomasse er en international vare der nemt skal kunne handles på tværs af landegrænser og der er ingen tvivl om at en stigende andel biomasse til energi forventes at komme fra lande uden for eu derfor er der behov for at skabe et velfungerende marked for biomasse i europa at sikre internationale fremskridt i den grønne omstilling udgør et centralt fundament for regeringens klimapolitik vi skal påvirke de øvrige lande til at fastlægge ambitiøse mål og politikker i fællesskab det gælder også på biomasseområdet

behov for at få de andre lande med regeringen ser derfor positivt på

kommissionen for nylig præsenterede et forslag til bæredygtighedskriterier for bioenergi på eu niveau som vil understøtte et effektivt transparent og bæredygtigt internationalt marked for handel

værker der fyrer med biomasse og det vil sådan set medføre at der er et øget behov jeg synes at der er

grund til at se kritisk på alt det her biomasse der

hvad det er for en genplantning og hvad det er for en transport der sker med træpiller og flis

ret betænkelig ved den måde det foregår på nu hvor man italesætter det som værende bæredygtigt man tager hele skove og fælder det hele og så genplanter man så kan det være

jeg synes ikke det er holdbart og jeg synes ikke det er dokumenteret godt nok at det er bæredygtigt nok

jeg synes det er godt at ministeren nævner at den brancheaftale der findes i danmark

så mulighed for at vi også fremadrettet kan sætte fokus på om om det er bæredygtigt nok om vi kan komme frem til noget andet jeg synes at det er

lidt ærgerligt at man ikke i højere grad fokuserer på at vi skal have øget

danske skovareal og at vi skal have øget den biomasseproduktion

at ministeren vil tage nogle politiske initiativer men jeg synes det er en skam at vi ikke i de her år får konkluderet

vi sikrer at vi får flere store varmepumper ind i vores fjernvarmesystemer i stedet for at man kommer til at lave nogle investeringer i biomasse som måske er fejlinvesteringer og som man så er nødt til at bibeholde i

og dansk fjernvarme har lavet som sikrer at den biomasse der anvendes

spørgeren spørger til i forhold til til nærmiljø

at eu får fælles krav på området

er vi også tilfredse med at der nu er signaler i den retning altså hvor eu ser på mulighederne for at lave samlede eu krav i forhold til

jeg kan godt se at der kunne være noget potentiale i at man

støtte de to kommuner i at lave

ikke ender i noget som er en fejlinvestering jeg synes at det er oplagt at man at man i aalborg ser på på geotermien og ser på hvordan det er man kan vælge andet

i aalborg er en beslutning om at det skal være lokal biomasse hvis de skal bruge det

for geotermi jamen så er det jo også en mulighed

overbevist om at de to kommuner og ejerne af de to kraftværker vil være langt bedre end ministeren til at vurdere hvad man synes der er den mest fornuftige

at det det ville være en fordel at man havde en konkret dialog med de to kommuner for ligesom at afdække hvad det

til hvad det er for nogle beslutninger der træffes og derfor er det

der kan være for varmeforbrugerne ved indpasning

overskudsvarme jeg medgiver at overskudsvarme kan være lidt mere risikofyldt end andre former for varmeleverancer fordi virksomheder kan gå konkurs lukke

mængden af overskudsvarme kan blive reduceret jeg har som minister et ansvar overordnet for at sikre en høj forsyningssikkerhed i danmark og det spørgsmål tager vi i regeringen ganske alvorligt

i forbindelse med forberedelsen af den nye økonomiske regulering af forsyningsområdet vi skal kunne være sikre på at der også fremover vil være tale om en høj

vil ske til sommer jeg håber det bliver tidligt sommer jeg har tidligere hørt ministeren nævne datoer for offentliggørelse af

så jeg ser frem til at tidsplanen holder den her gang jeg synes at

som har været italesat i temmelig lang tid

serverne oppe i det center til fjernvarme til til viborg og flere

fra den virkelige verden om hvad man vælger at gøre rundtomkring det seneste eksempel er fra kalundborg

i i form af varmepumper i stedet for at man fik lavet en aftale med statoil som har noget meget varmt

den manglende politik som gør at man lokalt træffer nogle beslutninger

være de allermest fornuftige beslutninger

modtage overskudsvarme fra en virksomhed fordi afgifterne er som de er

kan se ikke er de rigtige men det afhænger

af analyserne jeg tror at hvis man skal fremme de

vi nødt til at nå frem til at der kommer afgifter på biomasse jeg

for borgerne der kan jeg godt forstå at man i kalundborg siger

sikkert også om ti og tyve år hvorimod det kan være lidt mere usikkert fra en virksomhed

godt høre om ministeren ikke kan se nogen ulemper i at

it havarikommission vil i sagens natur primært have fokus på havarerede

kigget på arbejdsmarkedsstyrelsens amanda rigspolitiets polsag eller skats

jeg er fuldstændig enig i de intentioner som jeg formoder ligger bag forslaget om en havarikommission jeg synes det er vigtigt at vi lærer af fortiden og at vi bruger de erfaringer der er

for dermed også bedre at kunne forebygge at lignende sager

opstår igen med statens it projektråd er der etableret en struktur med samlet erfaring fra mere end halvtreds statslige it projekter som tager udgangspunkt i igangværende projekter under behandling

de kommer i problemer en evaluering fra to tusind og seksten viser at it projektrådet har været medvirkende til at skabe en øget professionalisering af arbejdet med it projekter i staten hen over de sidste fem år jeg vil senere på året invitere folketingets it ordførere til en videre drøftelse af hvordan vi kan styrke opfølgningen på de store statslige it projekter herunder også kigge på ideen om en egentlig it havarikommission i den forbindelse synes jeg det er en central overvejelse hvordan vi bruger kræfterne mest effektivt om det er hensigtsmæssigt at etablere en egentlig ny enhed en egentlig havarikommission eller om det er bedre eksempelvis at styrke it projektrådets rolle så de har en mere klar opgave

også at kunne uddrage hvad der kan læres af de projekter der går galt

får lavet en havarikommission som tager fat om det enkelte it system og får det op at køre igen sidst men ikke mindst havde vi jo efi systemet

i gang og det måtte gerne være nu hvad synes

hvordan en kommission kan styrke

med folketingets øvrige it ordførere det er klart vi skal blive bedre på det her område det viser kasseeftersynet jo også med al tydelighed og det er også baggrunden for at jeg som innovationsminister har præsenteret regeringens

staten med den nye strategi

er formålet jo netop at vi gerne vil styrke indsatsen

styring og sikre at vores systemer løbende bliver vedligeholdt

skal vi selvfølgelig også sørge for at de projekter der bliver udviklet hen over tid ikke løber unødigt over tid eller ligefrem

set meget åben over for at vi ser på alle gode forslag i denne forbindelse herunder også drøfter spørgsmålet om en egentlig it

læse sit spørgsmål op

hele landet derfor ønsker regeringen at man som boligejer skal have tryghed om

boligskatten uanset om man bor i gedser grindsted eller gentofte eller for

hvor spørgeren er opstillet med regeringens boligudspil vil syv ud af ti syv ud af ti ejerboliger opleve lavere boligskatter i to tusind og en og tyve end med de nuværende regler

vil få en skatterabat der sikrer at de ikke kommer til at betale mere end med de nuværende regler vores plan betyder kort og godt at ingen boligejere stilles ringere

det mener jeg sikrer tryghed for alle landets boligejere jeg er personligt glad for

skønner vi at de samlede ejendomsskatter i to tusind og en og tyve bliver reduceret med tredive procent eller mere i ti landdistriktskommuner mens den gennemsnitlige reduktion i københavns kommune skønnes at blive omtrent det halve

seksten procent så hvis man kigger

hørsholm rudersdal lyngby tårbæk gentofte og

det brede land sådan set har jeg været rimelig enig

ministeren må stå på mål for hvorvidt det man foreslår også vil betyde en skævvridning af landet faktisk i modsætning til det som man siger er målet for regeringen så har ministeren ændret holdning eller mener ministeren nu fordi der er kommet nogle andre partier ind i regeringen at det ikke længere er så skævt

smalle venstreregering kom med og en af de forbedringer er

har fået karakter af symbolpolitik den berører meget meget få boligejere

har lagt frem så er det ikke skævt hvorfor er det ikke det det er det blandt andet

sætter vi de samlede boligskatter ned med i gennemsnit fem og tyve procent

der er så nogle andre ting der tilgodeser andre dele af

forstå at ministeren rent faktisk mener at det her vil være skævt

man blev spurgt til progression tilbage i oktober og

er progression i vores boligbeskatning det er jo netop fair

stå fast på holdningerne er at ministeren så fortsat mener at netop det her med at man fjerner boligtopskatten vil betyde en skævvridning af landet

står jeg på mål for regeringens politik det gjorde jeg under den tidligere

og det gør jeg under den her regering og det

kan jeg sagtens gøre også med den ændring af udspillet at progressionsgrænsen er fjernet for

vismand michael svarer som siger at det er en rigtig dårlig idé at skrotte den højeste skat på boliger så vi står jo ikke alene

er det ministerens vurdering er

i nordjylland hvor jeg selv kommer fra så synes jeg

kan se så vi kan lande en boligaftale der sikrer den tryghed for boligejerne som

under den tidligere venstreregering hvor vi præsenterede en

og fem og tyve plan som jeg synes var fremragende og fremtidssikrede danmark for kommende generationer tog man enkeltelementer ud og sagde det er geografisk skævt det er socialt skævt og det kunne man muligvis godt have en pointe i

få en mere lempelig beskatning på bornholm er det er det

og i nordsjælland er der så nogle andre ting der

gavn af fastfrysning af grundskylden og afskaffelse af progressionen men samlet set

som den nye trekløverregering er kommet med og mit ønske er at vi hurtigt kommer i mål til at få sikret den tryghed som vi skylder boligejerne og få fjernet den utryghed der i øjeblikket er på boligmarkedet fordi vi politikere diskuterer boligbeskatning

lidt for nemt rundt om det faktum at

man få nul kroner ud af den her flade skat der er foreslået i store dele af nordjylland ja sågar i den

vil man få nul kroner ud af det til gengæld i gentofte få op til titusind kroner

samlede politik og hvordan der er en geografisk skævhed i det og jeg har spurgt ministeren før om det

har jo tal på det nemlig at det kommer

håber ikke jeg foregriber ting når jeg siger at

igen er der ikke en geografisk skævhed indbygget igen i det her forslag og kommer det ikke

social og økonomisk men

bizart når regeringen igen og igen slår sig op

er jo kommet med forslaget oven i

ønsker at sikre tryghed for alle boligejere

andre elementer der kompenserer boligejere i andre dele af landet

argument som jeg også mener man bliver nødt til at forholde sig til lad

i forhold til hvor meget der bliver betalt og hvor meget der er nogle der allerede i dag betaler i

ministeren siger at alle skal have tryghed men jeg synes at det lidt er ligesom et

alle skal være trygge men nogle skal være mere trygge end andre

som der er når man kan se landet knække over fordi rigdommen

og velstanden i højere og højere grad

bliver mere og mere udtalt uligheden stiger ikke kun i det her land men også den geografiske ulighed stiger markant derfor vil

en sidste gang appellere til

og lempet på en lang række ting i lovgivningen

planloven og det giver øgede udviklingsmuligheder

poulsen gør for at understrege sin pointe men men vi skylder at se tingene

det udspil vi har lavet er der tryghed ikke kun for nogle men men for alle boligejere både dem der bor i små huse i mellemstore huse

der bliver ført er at danmark bliver mere skævt og at den økonomiske ulighed stiger det er

til virksomhedsarvinger skatterabatter

og så videre og så videre og får helheden

og at den geografiske skævhed

jeg godt og det siger ministeren altid at der har været udflytning af statslige arbejdspladser

at regeringen for eksempel har et omprioriteringsbidrag der betyder at flere mennesker skal fyres

statslige arbejdspladser så summen af det hele er

man kan lægge alle regeringens politikker oven på hinanden og lave et

synes jeg at der er en stor grad af af balance i det

for boligejerne i nordsjælland som får fastfrosset

men dog ikke skal betale mere så samlet set

der er rimelighed i boligudspillet såvel som

når vi taler om styringsredskaber i ældreplejen vi ønsker i regeringen i højere grad at styre den offentlige sektor ud fra klare mål og med større fokus på resultater det gælder også i forhold til ældreplejen

derfor også netop igangsat et arbejde sammen med kl som skal se på forenklingen af regler og dokumentationskrav i ældreplejen

medarbejderne større frihed og bedre mulighed for at bruge deres arbejdstid på at yde omsorg og pleje til de ældre det er vigtigt at styringsredskaberne understøtter at kommunerne foretager en konkret og individuel vurdering af den enkelte beboers

at hjælpen løbende tilpasses beboerens behov det er også vigtigt at styringsredskaberne sætter fokus på kvaliteten og de politiske mål i ældreplejen

er tilfældet med værdighedspolitikkerne som skal indeholde de

principper for en værdig ældrepleje i den enkelte

sikre mig at jeg hørte ministeren rigtigt vil det sige at en del af arbejdet med afbureaukratisering i ministerens arbejdsgruppe bliver at kigge på ændrede styringsværktøjer

for at give medarbejderne i ældreplejen en større frihed og bedre mulighed for at bruge deres arbejdstid på at yde omsorg og pleje til de ældre i arbejdet skal undersøges hvilke regler og dokumentationskrav

regler de kommunale krav og også de lokale krav der måtte være stillet op det er ikke

hvilke regler og dokumentationskrav der kan

stilles der jo ikke i serviceloven nogen krav til kommunernes interne organisering men det afgørende er at

netop at sikre lige konkurrencevilkår mellem de offentlige og de private leverandører og også synliggøre

meget vigtigt at den løbende dialog skal være mellem visitation og leverandør det er en grundlæggende forudsætning for at der kan skabes et

af redskabet det er ved at blive rullet ud i kommunerne

bliver det netop netop nemmere at genbruge de oplysninger

har givet en gang så man ikke skal hen og spørge igen

jeg vil gøre hverdagen nemmere både for

man vil kigge på men kan ministeren i forlængelse af den her diskussion forstå de frustrationer som

forhold til styringsværktøjerne og sige mere præcist om hvor

ministeren mener er behov for vi kigger nærmere på tingene

at foa har en masse gode indspark men hvad

på de forskellige styringsredskaber samlet for eksempel

skal kvalitetsstandarderne ses i sammenhæng med at det er kommunerne der fastlægger et serviceniveau for personlig og praktisk hjælp og derfor giver det også god

skal skabe gennemsigtighed omkring serviceniveauet og den hjælp

borgerne som udgangspunkt kan forvente at få ved brug af

og fortalte om hvorfor det er godt som det er og hvorfor det er gode redskaber og så

skal se på tingene bredt og se på tingene samlet men uden rigtig at ville forpligte sig til at gå ind i nogen af de her diskussioner som er sindssyg vigtige og afgørende både for borgerne og for medarbejderne som jeg tror i meget høj grad oplever at der

styringsværktøjer der går imod sund faglig fornuft i mødet med

slække på at der skal være den her adskillelse mellem visitationsleddet og udførerleddet

kan være sådan at visitationen siger at det

er mellemled i forhold til at vurdere genoptræning eller at det

der skal være mellemled i forhold til

lotte hvor ministeren var chef før hun blev valgt til folketinget havde tyve procent højere driftsbudget end de andre plejehjem i kommunen og halvtreds procent højere forplejningsbudget og hvor der var linket til tre forskellige mundtlige § tyve spørgsmål stillet til ministeren den femogtyvende januar to tusind og sytten svare på hvorvidt hun nu har læst det tidligere oversendte papir og hvad beskrivelserne i papiret om de økonomiske rammer for

lotte giver ministeren anledning til at gøre

mange gode kræfter på at stille de samme spørgsmål igen og igen og det er spørgsmål som jeg har besvaret rigtig mange gange inden for rammerne af det at være minister jeg har læst det omtalte dokument men det er ikke min opgave som ældreminister synes jeg at skulle vurdere det konkrete dokument

hvis jeg var blevet spurgt til om jeg som ældreminister kunne redegøre for og sammenligne økonomien for alle landets plejehjem

det tal er hverken jeg eller ministeriet i besiddelse af

opfordre til at vi i stedet for skal prøve

og i fællesskab arbejde for at vores ældre får en tryg og værdig

der betyder utrolig meget for mig

at man på lotte havde et driftsbudget der var tyve procent højere

er jo noget for hvilke muligheder man har for at drive plejehjem og gøre godt med så lad mig bare

anledning til af overvejelser fra ministerens

man har på plejehjemmene derude set i lyset af ministerens egne erfaringer

skal det forstås sådan

og halvtreds procent mere til mad

at vi er interesserede i hvad ministeren mener i forhold til økonomien

ældreministeren havde dengang

var leder af et plejehjem så så kan ministeren ikke

her øgede økonomi da ministeren var leder

hvilken betydning det har for den service man leverer at

man har et forhøjet økonomisk budget både til drift

er blevet højt prioriteret de seneste år kommunerne har samlet set brugt flere penge på ældreområdet under denne regering end under den socialdemokratisk ledede regering jeg vil som ældreminister nu have fokus på hvordan vi bruger de samlede

og at vi kommer al unødvendig administration og skrivebordsarbejde til livs derfor har vi nedsat

ministeren nu er minister for de ældres område og derfor

de ældres ven og finder massevis af penge

har ministeren jo selv tidligere sagt at man ikke kan garantere at de penge man finder dér

eller kan ministeren garantere det

at fire ud af ti medarbejdere har tænkt på at holde op fordi de ikke magter

de burde handle på derfor bliver vi nødt til at

unødige regler og krav som vi kan få fjernet for det er ikke rimeligt at det her personale igen og igen føler at de ikke kan gøre det arbejde de i virkeligheden

på ministerens plejehjem fik et ekstra

til mad oven i den lovgivningsmæssige ramme

også kom af sig selv det var ikke noget ministeren som leder skulle gøre noget for der kom bare pludselig et ekstra tillæg

at det lyder rigtig interessant hvis det var sådan tingene fungerede

hun ikke har brugt nogen kræfter på på økonomi og på

utrolig meget op i de ældres mad vi har blandt andet i finansloven for

fire hundrede og halvtreds million kroner

hun blev valgt til folketinget for liberal alliance havde tyve procent højere driftsbudget end de andre plejehjem i kommunen

vedlagt tre forskellige mundtlige

til ministeren den femogtyvende januar to tusind og sytten simpelt hen er at ministeren tilhører det parti i folketinget som vil skære allermest i den offentlige

to finanslove afsat ekstra penge til mere værdighed og øget selvbestemmelse i ældreplejen det betyder at kommunerne i to tusind og seksten har budgetteret med øgede udgifter til ældreområdet på en

at kommunernes udgifter til ældreområdet stiger med yderligere nul

milliard kroner fra to tusind og seksten til to tusind og sytten når der tages højde for det løft der følger af finanslovsaftalerne

af at regeringen skærer ned på ældreområdet

landets ældrepleje det er sådan set

at at det er hendes opgave at forholde sig til

hvor stor en rolle økonomien spiller i forhold til at kunne levere en ordentlig ældrepleje det er sådan set derfor vi står her

når ministeren står her og siger

er er ven af den offentlige sektor

er medlem af partiet og ikke mig og derfor må vi jo

men skal vi forstå det sådan at ministeren er uenig i liberal alliances politik

alliances planer nu kom han ind igen

halvtreds milliard kroner på det offentlige forbrug altså ti milliarder mere end hvad vi samlet set bruger på ældreplejen det er det parti ministeren er valgt ind for så

at ministeren ikke vil stå og udtale sig på det parti men så lad mig spørge på en anden måde ønsker ministeren at der også i det kommende finanslovsår bliver afsat flere eller færre penge til de

på fire og halvtreds million

dernæst også et klippekort som kommer de gamle til gode

til noget som betyder noget for

blev minister takket være dansk folkeparti i forhandlingslokalet

ministeren er fejlcastet når hun skal stå for liberal alliance som vil skære så meget og

sige kan undre at ministeren ikke vil forholde sig til den luksusøkonomi som ministeren selv var

på plejehjemmet lotte så

at være med til at lægge en plan for hvad der skal ske næste år

se en minister der lægger op til at vi skal have nogle forhøjede budgetter hvor man tager højde for demografien eller det modsatte vil man få et øget løft eller hvad er det ministeren

transport bygnings og boligministeren spørgsmålet stilles af herre jan johansen fra socialdemokratiet

er jo sådan at betaler en lejer ikke sin husleje sender udlejeren en rykker derefter skal der gå mindst fjorten dage før udlejeren kan hæve lejeaftalen

må udlejeren bede fogeden om hjælp der kan nemt gå op til et par måneder fra sagen kommer ind i fogedretten til en udsættelsesforretning kan gennemføres derfor er det heller ikke muligt på nuværende tidspunkt at sætte tal på antallet af udsættelser som følge af lejeres misligholdelse med huslejen for oktober to tusind og seksten og senere vi ved dog noget

noget i disse tal som indikerer at vi vil se en stigning i antallet af udsættelser af lejere hvordan tallene vil udvikle sig fremover er der ingen af os der kan sige med den viden vi har om årsagerne til udsættelser er det nok også klogt at lade være med det som jeg har sagt før er udsættelser af lejere en kompleks problemstilling der kan ofte ikke peges på en enkeltstående årsag til at lejere sættes ud af deres bolig indkomstens størrelse er således ikke i sig selv afgørende for om lejere kan betale deres husleje der er typisk tale om et sammenfald af flere faktorer som for eksempel manglende evne til at administrere egen økonomi stor gæld psykiske problemer

udsættelser det var jo fordi den tidligere regering satte ind

faktisk har sendt mange flere rykkere ud end de normalt gør

der går et rigtig langt stykke tid

man egentlig kan blive opmærksom på at lejeren ikke kan betale i første omgang er der

ting der er foregået i oktober to tusind og seksten

der er ikke tale om en erkendelse der er tale om at det er en viden jeg har og jeg har aldrig sagt andet og nu siger jeg det igen det er for tidligt at vurdere det men vi har dog en beretning fra kab som er en af de store almennyttige boligforeninger

at der er kommet flere rykkere

så mange udsættelser men der udtaler

der kommer alle de udsættelser

der risikerer at blive sat på gaden

kan blive meget dyrere hvis vi ikke tager fat om problemstillingen med det samme har ministeren en plan liggende i skuffen hvis det her viser sig at komme til at passe

og vi ved jo at det bliver meget dyre udgifter

personer bliver sat på gaden fordi de ikke betaler deres husleje og alene det forhold at deres indkomst ryger ned

husleje der er altid andre faktorer på spil

at der er flere psykiske problemer i danmark at der er flere mennesker der har

som er nogle af de faktorer der spiller ind

artikel kun fem elbiler solgt i år partier efterlyser øget støtte fra den tredje februar

elbiler helt kunne slippe derfor skulle

i efteråret to tusind og femten finde en løsning der skabte lige vilkår på området men på samme tid kunne sikre fortsat udbredelse af elbiler partierne bag aftalen blev dengang enige om at give elbiler en gradvis overgang til de almindelige afgifter med den indfasningsmodel der blev valgt og som blandt

socialdemokratiet indgik aftale om er det helt naturligt at vi vil se et særlig lavt salg i begyndelsen af året når det næste trin i indfasningen netop har fundet sted da afgiften på elbiler som bekendt hører under skatteministerens område

om skatteministerens bidrag til besvarelse af dette spørgsmål skatteministeren oplyser citat med aftalen fra oktober to tusind og femten om en gradvis indfasning af de almindelige bilafgifter for elbiler med videre over fem år indgik regeringen og aftalepartierne s

hensynet til statskassen samt hensynet til ret og rimelighed på bilmarkedet den gradvise indfasning

registreringsafgiften indebærer at elbiler fortsat får store indirekte tilskud elbilerne betaler efter aftalen fyrre procent af den almindelige registreringsafgift de helt små elbiler i mikrosegmentet betaler fortsat ikke afgift idet der også i to tusind og sytten gives et bundfradrag på titusind kroner

af aftalen om indfasningen af elbilerne at hvis forudsætningerne bag aftalen ændrer sig markant i løbet af indfasningsperioden vil partierne drøfte indfasningen citat slut

jeg kan tilslutte mig skatteministerens holdning jeg kan således henvise til at der på baggrund af de faktiske salgstal for elbiler i hele to tusind og seksten er en aftalemæssig mulighed

drøfter hvorvidt forudsætningerne for aftalen har ændret sig markant det er min forventning at denne drøftelse vil finde sted mellem regeringen repræsenteret ved skatteministeren

vi jo lagt op til at vi skulle ramme noget i retning af firehundredetusind

hvis man fortsætter med så få elbiler som vi har nu så går der

også jævnfør det ministeren ministeren netop har svaret at forudsætningerne netop har ændret sig

har vist sig ikke at holde altså det har haft den negative indvirkning giver det så ikke god mening at

skatteministerens ansvar men har transportministeren ikke en interesse i at vi samlet set gør noget i danmark for at fremme salget af elbiler og kunne ministeren måske elaborere lidt over hvad det er for nogle tiltag man kan tage ud over at tage op i skatteforligskredsen at vi

får kigget lidt på det her med afgiften

eller hvis man finder ud af løsninger for brintbiler og lignende den slags biler det bygger jeg på den viden vi har om hvordan priserne udvikler sig for især batterierne i de elbiler som bliver produceret batteriet er en meget stor del af omkostningen ved en elbil hvis man tager en

lige så snart batteriet bliver billigere

der bliver bygget store batterifabrikker

vil elbilerne få en konkurrencemæssig gevinst og måske helt af sig selv udkonkurrere de ordinære brændstofbiler som vi kører rundt i dag så nogle gange skal man også sætte sin lid til den teknologiske udvikling og ikke tro at man som politiker

hvor langt man kan køre på et opladet batteri man har sagt at hvis først vi kommer derhen hvor man kan køre måske fem

der nok komme hul på bylden men har vi ikke et politisk ansvar for

danmark i stedet for at være et af de bageste lande i udviklingen kan blive et af de forreste

af praktisk erfaring sige den nuværende batteristørrelse i de biler der har de store batterier er ikke til hindring for at man kan få en hverdag til at fungere medmindre man er sælger der kører fra københavn til jylland og tilbage igen hver eneste dag så de nuværende batteristørrelser er fine det er batteriets pris der er problemet når prisen kommer ned

til norge på ski eller køre ned sydpå om sommeren eller noget

man så måske vælger elbilen fra på grund af distancen prisen spiller også ind og der håber jeg ministeren har ret men vil ministeren opfordre skatteministeren til i forbindelse med at man skal debattere det her at kigge på om ikke man kunne kickstarte området ved

andre tiltag også tiltag i regi af transportministeriet

gå i gang med for at få gang

mere elbilsalg

senere på dagen i dag et beslutningsforslag om at lave en strategi for elbusser det offentlige kunne jo også gå foran

hamborg til münchen var det dog alligevel en betydelig tur som kunne have været foretaget også helt uden biltoget

ladestanderne er der

jeg kan fortsat ikke svare på hvad man kan gøre

og flytter arbejdspladser til udlandet dog er det afgørende for regeringen at vi har et konkurrencedygtigt sas det er af væsentlig betydning for betjeningen af danmark at sas overlever i den hårde konkurrence i luftfarten jeg mener at luftfartsselskaber skal konkurrere på grundlag af innovative produkter kvalitet og pris inden for klare og fair regler gennemsigtighed og klare regler er en nødvendighed for sund og fair konkurrence

er et internationalt og grænseoverskridende erhverv

det er europa kommissionen der har initiativretten og dermed kompetencen til at fremsætte forslag til nye regler på eu området jeg vil løfte sagen over for kommissionen for at de skal sikre klarere regler og særlig se på det såkaldte hjemmebasebegreb nye businessmodeller og udfordringer med atypiske ansættelseskontrakter blandt andet arbejder vi på et

sektorspecifik løsning som kan spilles ind til kommissionen det kendes også som en lex luftfart hensigten er at vi over for kommissionen kan blive endnu mere præcise om behovet for konkrete løsninger og handlinger samtidig søger vi at skabe stærke alliancer med andre medlemsstater og parlamentet for at lægge yderligere pres det er en hårfin balance som kommissionen skal finde for det er vigtigt at eu luftfartsselskaber ikke stilles ringere

udtryk for at

det der var årsagen til at man overhovedet kunne få fingrene i en flybillet uagtet at vi har haft simon spies og tjæreborgpræsten i adskillige år

nu her med stenhård liberalistisk konkurrence at det var muligt for almindelige danskere at komme med fly men det jeg hører ministeren sige nu

er at vi nok også er nødt til at have nogle europæiske spilleregler

flyselskaber fra golfstaterne og andet og fuldstændig underminerer de vilkår vi har i danmark

i forhold til lastbiltrafikken og den ulovlige cabotage jo set at ministeren for nylig har været i paris

det nærmeste svinge med den røde fane og tage tiltag i retning af

cadeau for det vil ministeren også

får samlet europæiske lande til at opstille nogle spilleregler

når det er at man arbejder i et luftfartsselskab i europa så kan man regne med ordentlige spilleregler at det ikke bliver et ræs mod bunden

jobbene og vil ministeren sikre at vi også

vi ved at der i nogle af golfstaternes flyselskaber er nærmest feudale arbejdsvilkår hvor man bliver afskediget hvis man bliver syg hvor man bliver afskediget hvis man bliver gravid hvor man på det nærmeste bliver overvåget i sin fritid som medarbejder

frihed som jeg ved at

ytringsfrihed og bevægelsesfrihed og andet men der er firmaer i luftfarten der fratager deres medarbejdere de her rettigheder er ministeren parat til at lave en luftfartstrategi sammen med andre europæiske lande det

under forudsætning af at de andre europæiske lande

sommerferien før jeg skulle begynde i første g i gymnasiet det var mine oplevelser med at flyve

det var en charterrejse men det er jo helt andre forhold der er i dag almindelige middelklassebørn som jeg var dengang og som herre rasmus prehn måske også var prøvede ikke at flyve og var ikke på ture til europæiske storbyer eller amerikanske storbyer og så

men konkurrencen skal foregå på fair vilkår det vil sige at man skal være underlagt

skal ikke være sådan at man er mere konkurrencedygtig inden for eu fordi

løn og arbejdsvilkår man har i luftfartsbranchen men vil ministeren være mere klar i forhold til

fælles europæisk luftfartsstrategi også kan betyde at man så siger til for eksempel golfstaternes flyselskaber i har ikke noget at gøre i vores luftrum hvis

ikke lever op til de her standarder for vi vil ikke have luftfartsselskaber i vores luftrum som behandler deres ansatte som

eller en italiensk kommissær til at

at der i andre lande i eu er et større ønske om protektionisme

producenter herunder flyselskaber end der er i danmark

er flyselskaber ejet af golfstaterne

pumper millioner og milliarder

tilmed også

vi har faktisk en luftfartsstrategi i europa og hvis i vil flyve hos os så er der nogle standarder i skal leve op til

man ikke bliver afskediget når man bliver syg sådan nogle ting kunne man have som spilleregler

det her med at staterne støtter luftfartsselskaberne

ærgerligt at være i konkurrence med et luftfartsselskab der bliver statsstøttet og derfor har vi også i eu interne regler men forbrugerne

de får en billigere rejse ud af danmark

de tre forslagsstillere fra socialdemokratiet for at skabe opmærksomhed om regeringens arbejde med at omstille energiforbruget i blandt andet den kollektive trafik når staten står som indkøber af offentlig servicetrafik sker en stor del af indkøbet som elektrificeret togtrafik her er omstillingen således for længst sat i gang og den udvikling vil fortsætte i de kommende år der er flere grunde til at det først er

energiforbrug der er blevet omstillet den primære årsag er at teknologien er moden til det der er udviklet standarder det betyder samlet set at der er en konkurrence om at levere materiel og infrastruktur

det ser jeg som overordentlig positivt udbredelse af elbusser rummer således åbenlyse fordele for de borgere som bliver eksponeret for støj og luftforurening fra de i dag primært dieseldrevne busser i blandt andet den offentlige servicetrafik inden for busdrift er staten som bekendt ikke nogen indkøber af betydning derfor skal omstillingen inden for busdriften ske ved at private operatører samt kommuner og trafikselskaber i fællesskab træffer beslutning om enten

at efterspørge eldrift i kommende udbud det forudsætter naturligvis at både materiel og infrastruktur er klar til det

synes jeg ikke helt vi har endnu men det er noget som vi gerne vil være med til at undersøge

regeringen er med andre ord enig i visionen bag beslutningsforslaget og regeringen finder at det er relevant at finde svar på de spørgsmål som er en del af beslutningsforslaget når jeg alligevel vil indstille til at folketinget afviser beslutningsforslaget er det med baggrund i at regeringen allerede

som vil bidrage til at afdække elbussers rolle i fremtidens kollektive trafik de konkrete

aktiviteter vedrører punkt en at regeringen om kort tid vil offentliggøre en national politikramme for etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer punkt to at regeringen inden udgangen af to tusind og sytten vil udarbejde en omkostningseffektiv strategi

reduktionsmål i to tusind og tredive herunder vil de samfundsøkonomiske effekter af en omstilling af den kollektive bustrafik til alternative drivmidler skulle belyses og punkt tre at spørgsmålet om at reducere afgiften på el drøftes som en del af opfølgningen på aftalen om indfasning af afgifter for elbiler brintbiler med videre afslutningsvis vil jeg gerne gentage at regeringen også ser de åbenlyse fordele som er forbundet med at vi får udbredt elbusser så snart teknologien er moden

ministeren nævnte en række tiltag

en direkte målsætning og strategi om

og så et måltal for at få opnormeret antallet af

de regionale trafikselskaber og andet

så vi har nogle sigtelinjer vil ministeren

til de mål man sætter

færre dieselbusser og flere busser med alternative energikilder

elbusser og det kunne også være brintbusser

det er en gevinst for samfundet hvis der ikke er så meget støj fra dieselbusserne nogle af os har prøvet at sidde i

en førstesalslejlighed hvor der er et busstoppested nedenfor og når bussen sætter i gang ryster vinduerne andre har oplevet at når man åbner vinduet i en by

sod ind og det kommer også fra de her dieselbusser så selvfølgelig er det en vej vi skal gå

for tidligt at sige nu hvor hurtigt vi kan gå og hvor mange busser vi kan have om

er fordelen ved el hvad der er fordelen ved brint og hvad der er fordelen ved nogle af de andre

brændstoftyper så vi også har noget at måle

lidt inde på at det måske meget god idé at vi ved hvad der egentlig er bedst vil regeringen tage

sige københavns kommune har et udbud af bybuskørslen at de så på et tidspunkt siger nu er tiden moden teknologien er ikke så dyr længere nu kan vi sige at leverandøren til vores bybuskørsel skal køre med busser som ikke larmer og ikke forurener

brintbusser eller at de kan levere elbusser og så vil man finde ud af det det kan vi ikke sidde og gøre nu her

af luftforurening og der er elbusser jo blandt andet noget af det som kan være med til at mindske luftforureningen

til busser som er to hundrede gange højere end afgiften på el til tog

hos landets kommuner i forhold til hvad det lige

kræver at man kan finde nogle penge og de penge har socialdemokratiet mig bekendt ikke fundet og de penge har regeringen heller ikke fundet

nu skal der være en drøftelse om at reducere afgiften på el i forbindelse med opfølgningen

skal sættes op og være lige så høj

hvis jeg tager fejl men her for

københavns overborgmester frank jensen

at københavns kommune i virkeligheden kan levere på at blive fri for diesel og benzin på busserne i byen

ministeren til i dag at give håndslag på at den afgift

også fordi de partier havde et meget stort ønske om at statskassen fortsat skulle tjene rigtig mange penge på

at danskerne køber biler med en høj registreringsafgift og de partier var ikke villige til at finde tilsvarende besparelser som kunne

de partier fandt så ud af at hæve registreringsafgiften på elbiler og

det hører vi jo igen og igen og nu siger ministeren at han ikke vil imødekomme

fordi det er noget med finansieringen et beslutningsforslag der bliver vedtaget skal jo laves til et lovforslag og ministeren kunne jo også sige jeg synes det er en smaddergod idé

os ned og finde en fornuftig finansiering på det her område ministeren plejer jo ikke at afvise skattelettelser

finde en en finansiering synes ministeren generelt set at det vil være godt

for forslagsstillerne har

debatten jeg vil gerne starte med

vi synes fra socialdemokratisk side det er kolossalt vigtigt at vi tager

vi har jo bredt i folketinget sat os den ambition at vi skal

dieseldrevne busser som der jo er rigtig mange af og som mange benytter med stor glæde

større risiko for sygdom ja der er ligefrem

dødsfald når det er at man bliver udsat for kræftfremkaldende partikler så det at kunne omlægge en

mere miljørigtige transportmidler

positivt derfor

lidt tidligere her havde jeg lejlighed til at stille transportministeren spørgsmål om

salget af elbiler

så her i sidste uge

om tre hundrede år hvis den udvikling

i folketinget står sammen om at

lave en strategi for at fremme elbusser der er rigtig mange trafikselskaber der er rigtig mange kommuner der er rigtig mange regioner der gerne vil sætte det her i gang i aalborg hvor jeg selv kommer fra

trække stikket til økonomien i sidste øjeblik fik vi

satse på nogle hurtiggående busser som er eldrevne

lignende ønsker så der er forskellige initiativer på vej og det fremhæver ministeren også og det synes

positivt men vi skal gøre endnu mere for at vi i stedet for at have alle de dieselbusser som desværre er så forurenende

elbusser det er nemlig sådan at

seks tusind fem hundrede busser i rutekørsel og hvis det er at vi lægger dem om til eldrift

der svarer til firehundredetusind tons

konkret foreslår vi så fire punkter først og fremmest en ambitiøs strategi med måltal for hvordan vi sikrer at vi får omlagt fra diesel til el så

hvert fald til at starte med sænker afgiften

det man skal betale for el til busser er det samme man betaler

et rimeligt sted at starte og så en analyse af tilskudsmulighederne til opstilling af ladeinfrastruktur

regeringen faktisk er lidt i gang for de kommer også med

at gøre vilkårene for ladeinfrastruktur bedre

kun positivt og sidst men ikke mindst vil vi gerne have

en samfundsøkonomisk analyse af de forskellige brændstofmodeller

der er bedst for samfundsøkonomien de beregninger vi har set indtil nu viser

set få billigere og bedre kollektiv trafik til danskerne og det er det der er hele målsætningen

side glæder os rigtig meget til den her debat og at vi håber at vi i fællesskab kan være med til

grønne omstilling som vi både har forpligtet os til og som vi også bliver nødt til at gøre som land

ordføreren været ked af at se at der i januar måned er blevet solgt to elbiler til private og så nogle stykker til det offentlige så man kan jo sige at det

ønsker at se på den aftale der er blevet lavet på

positivt vi har jo også den fælles interesse at få fremmet for eksempel

brt løsningen i aalborg med hurtigbusser der er elektriske så det er positivt at have en aalborgrepræsentant fra sf i dag med hensyn til hele afgiftspolitikken har ordføreren fuldstændig ret i at

var den forudsætning at vi ændrede det her for at man ikke bare skulle have en meget meget billig løsning

de allerrigeste der har råd til for eksempel at købe en tesla

nødt til at kigge på det derfor var jeg rigtig glad for at

kunne orientere om at et af de krav vi stiller i de forhandlinger der er lige rundt om hjørnet er at der skal kigges på på nogle af de her ting jeg kan ikke love at vi bare kan knipse

også noteret mig at at

fru pia adelsteen som jeg er sikker på

tale varmt for for miljøet og jeg tror at dansk

også kan lægge et pres på regeringen der gør

miste troen på de aftaler de selv har indgået skal de nok vide at minde

jeg det er jo altid et fortolkningsspørgsmål og i hvert fald har man udstyret hinanden herunder regeringen med vetoret

aftalen i de forhandlinger der skal komme jeg vil godt sige at

og det var

fru lisbeth bech poulsen og det var mig selv undertegnede fra enhedslisten

som også advarede socialdemokratiet om at den her aftale ville sætte elbilsalget næsten totalt i stå

og mine egne evner som ganske fremragende eller specielt store eller

aftalen og nu snakker man så om at der er ændrede forudsætninger men at man får svært ved at ændre det fordi

at alle partier i forligskredsen

udgangspunktet var jo at vi kunne se at der var

som vi andre er en

kun beklage at vi ikke lyttede mere til enhedslisten på det tidspunkt

godt være at man skulle have været mere vågen på det tidspunkt men nu er aftalen indgået og heldigvis med en formulering om at

trods af at vi advarede imod det men jeg vil selvfølgelig ønske ordføreren alt muligt held og lykke med at rette op på den rent ud sagt

at enhedslisten bruger al sin taletid

at tale privatbiler og navnlig de her rigtig dyre i direktørklassen som var dem der blev solgt rigtig mange af der synes jeg at enhedslisten

lidt mere fokus på busserne som vi prøver at sætte en dagsorden

og så synes jeg det var nærliggende at jeg skulle tage sagen

umiddelbart fortjener ros vil jeg sige det er godt hvis vi får sat fokus på at når vi har noget offentlig trafik

på en så miljørigtig måde som overhovedet muligt

der ingen tvivl om heller ikke for dansk folkeparti når vi så taler

en udvikling i forhold til brintbiler vi ved at der kan være anden teknologi der måske kommer når jeg siger det

det synes jeg jo også vi har gjort i forbindelse med busser der kører på gas

jeg en hybridbil og jeg

jo også nogle gange årsagen til at det blev en hybridbil

på arbejde og det kræver altså nogle gange noget andet end en elbil fordi teknologien ikke er til at vi kan køre fire hundrede

på en opladning men teknologien udvikler sig jo hele tiden og jeg synes det er rigtig godt at man laver noget

fokusering på aalborg nu ved jeg jo at der ligger den her hedder det en brt linje

det der måske er til hinder for det er

er dyre at købe

så på at få et statstilskud

mange landkommuner hvor det overhovedet ikke kan svare sig kan man sige der hvor man skal gøre

noget her er jo der hvor det kan betale sig der hvor det kan betale sig at investere i det

som sådan godt forstå at man gerne vil prøve at prikke lidt til så man kan få lidt tilskud umiddelbart er

vi i dansk folkeparti står og siger nu kommer vi med en pose penge til alt muligt og jeg kan forstå på ministeren at der også er sat noget i gang

og det bakker vi selvfølgelig op om og så håber jeg da på at man på et tidspunkt finder nogle løsninger som gør at vi alle sammen kan køre

både i offentlige transportmidler men selvfølgelig også i private transportmidler som forurener så lidt som overhovedet muligt

en del af det her forslag er jo at få undersøgt til bunds

samfundsøkonomisk er af fordele og ulemper ved de forskellige brændstoftyper så hvis nu vi forestiller os at vi kunne blive enige om at lave en beretning på det her område i transportudvalget ville dansk

lave en beretning hvor vi set prøver at blive enige om noget

gas eller brint eller noget andet som også er godt

for miljøet og klimaet men lad os prøve at finde ud af i udvalget om ikke vi kan få

vi kan fortsætte det pres der skal være på regeringen der i øvrigt også gør noget selv

en anden kommune fordi der er andre afstande og så videre

videre så derfor kan det være svært at fortælle hvad for en udvikling om

er el gas brint eller hvad det er der er præcis den rigtige at vælge men selvfølgelig vil ny viden

kommunale ønsker men som jeg også spurgte ministeren ind til

lade sig gøre og nu nævnte jeg bare det indlæg fra københavns overborgmester hvor man har

er så meget højere end den er til

til at man kan have busser kørende rundt på diesel har en kæmpe udfordring

jeg kan sagtens se intentionerne i det men jeg vil ikke

og at sætte andre folk i arbejde for at gøre det man gerne vil

også i forhold til produktionsvirksomheder hvor vi siger at vi bliver nødt til at se på at de kan få lov til at producere

noget og det giver nogle skævvridninger i forhold til konkurrence og så videre så vi gør det jo på mange andre områder og jeg kan ikke se hvorfor det her område ikke også skulle være

man når dem var jeg ved at sige altså

hver kommune skal have en bus eller sådan et

hurtigt nået

skal være noget der giver god mening og noget man kan gøre noget ved

jo også er ulige vilkår hvis man nu

jeg har en hybridbil

en samlet strategi for elbusser og jeg er slet ikke i tvivl om de gode intentioner bag forslaget herunder ønsket om en grønnere transport det er venstres opfattelse at udbredelsen af elbusser rummer en række fordele for borgere der i dag er påvirket af støj og luftforurening fra de primært dieseldrevne busser der kører rundt elbusser udleder også betydelig mindre

i tvivl om det samme kan vi sige om

de biogasbusser som man også er i gang med at lave forsøg med

for eksempel i silkeborg det gælder også de brintbusser som vinder frem rundtomkring for eksempel har man visionært i slagelse kommune valgt at satse på

at man er i fuld gang med at afprøve grøn bustransport i praksis el er også interessant i forbindelse med de brt løsninger bus rapid transit løsninger der også er på vej rundtomkring blandt andet i aalborg

vil med egne ord have en ambitiøs strategi for en reduktion af bussers udledning det synes vi i venstre lyder som en god idé vi skal dog også tage bestik af de økonomiske realiteter

er jo let nok at være ambitiøs men nogle gange skal der så også findes nogle penge det jeg noterer mig med

at der inden udgangen af to tusind og sytten vil komme en omkostningseffektiv strategi for opfyldelse af danmarks klimarelaterede reduktionsmål

fuld gang i arbejdet med den strategi der faktisk efterlyses her strategien vil også indebære en samfundsøkonomisk analyse af hvilke effekter en omstilling af den kollektive bustransport til alternative drivmidler

og i den forbindelse har venstre en teknologineutral tilgang vi lægger os ikke fast på en bestemt teknologi men ønsker at

tilfredshed at regeringen om kort tid vil offentliggøre en national politikramme for netop

bliver nogle tankanlæg for brint og og biogas som jo også er særdeles interessante som grønne drivmidler så vil socialdemokratiet gerne have lavet en analyse af muligheden for at reducere afgiften af el til elbusser det er venstre parat til at drøfte men jeg gør stilfærdigt og lidt kedeligt opmærksom på at der skal findes nogle penge

er et paradoks at afgiften på el som drivmiddel til busser faktisk er

en udfordring men jeg står ikke her og har en pose penge i hånden og jeg erkender at der skal findes nogle penge

kan tage op i en finanslovssammenhæng hvor man kan finde noget finansiering jeg står ikke med penge i hånden men jeg anerkender at

er en udfordring sammenfattende må jeg konstatere at alle elementerne i beslutningsforslaget faktisk indgår i den strategi for elbusser og grøn omstilling som regeringen er på vej til at udarbejde og som kommer i løbet af to tusind og sytten og derfor kan vi ikke

der er reelt tale om at sparke en åben dør ind men jeg anerkender

en helhedsorienteret og teknologineutral tilgang i hele strategien der skal sikre en grønnere transport i danmark jeg ser også frem til at vi i de kommende år for alvor begynder at få erfaringer rundtomkring fra kommunerne fra de elbusser

hvad er så årsagen til at man alligevel ikke

altså at man kunne være mere konkret i sine måltal for hvad man skal leve op til i forhold til elbiler det er den ene ting

at få lavet en samfundsøkonomisk analyse af de forskellige brændstoftyper hvad er venstres holdning til de to elementer som jeg forstår ikke

er det jo kommunerne der kommer til at indfri

det er jo kommunerne der ligesom bestiller bestiller musikken her og det er dem der har ansvaret for den lokale kollektive trafik og

nogle nationale måltal det jeg noterer med stor tilfredshed er at bare de sidste to år er det jo virkelig kommet på dagsordenen rundtomkring i kommunerne og jeg har haft fornøjelsen af at besøge adskillige projekter i den forbindelse så

grøn retning men men jeg synes altså at vi skal glæde os over at udviklingen er i fuld gang og den skal vi selvfølgelig følge

lavet en afgiftspolitik der var lidt problematisk men der har man jo også på vegne af private borgere sat nogle måltal op hvorfor så ikke gøre det med hensyn til den kollektive trafik er man mindre ambitiøs i venstre når det handler kollektive trafik og miljøspørgsmålet end man er når det handler

er rigtig mange positive ting i gang

at busser og andre køretøjer bliver meget mere energieffektive i i disse år og selv om de endnu ikke kører på de grønne drivmidler er det jo også positivt at energieffektiviteten og miljøvenligheden i den grad fremmes i øjeblikket men

en overborgmester i københavn som efterlyser at man skal gøre noget mere

og tredive har nået et eller andet mål så der må jo ligge noget derimellem

man løfter den grønne fane højere end benene kan nå jorden det vil sige forcerer en udvikling

foran den teknologiske udvikling der blandt andet gør at disse køretøjer bliver billigere så koster så koster det penge og de penge skal jo findes på en eller en måde og hvis vi forcerer udviklingen mere end den naturlige takt kan det komme til at betyde at vi mister konkurrencekraft i danmark og så mister vi

vælger det rigtige tempo i den her vigtige grønne udvikling kan vi rent faktisk tjene på det der er jo også danske virksomheder som laver en forretning ud af det her det er alt sammen

denne strategi således at vi finder det helt rigtige tempo men målet

så det er jo en afvejning om man siger

er glad for at blandt andet socialdemokratiet og venstre sammen har været med til at sætte masser af penge af til forsøg med grønne tiltag inden for transport og det er jo dem vi

rullet ud og mange med stor succes

elbuskonference som dansk energi havde indkaldt til

vi synes at det her er et rigtig godt

man lægger op til at udarbejde en samlet strategi

af grøn transport og vi ved jo at lige nøjagtig transportsektoren er

vil bidrage kraftigt

lægger op til en række analyser og det er fint det er jo der det starter kan man sige

udvikle flere og nye analyser jeg tror også at

tale om behov for handling

så må sige men enhver handling baserer sig trods alt på analyser så fint nok når jeg ligesom efterlyser handling

i sit indlæg at teknologien

de kører rent faktisk rundtomkring i verdens

ikke mindst i vores i vores naboland sverige hvor de jo kører

gøteborg de kører i oslo og så videre så teknologien er på plads de bruges faktisk og jeg kan også godt her udtrykke min frustration over at de danske trafikselskaber som jo

i langt højere grad har taget elbusserne til sig movia havde et forsøg på et tidspunkt men det er ikke blevet til ret meget mere end det

bemærkningerne til beslutningsforslaget er ganske fremragende og ganske informative det er helt klart at det er et problem

med med afgifterne på el især sammenlignet med med afgifterne

som der står i bemærkningerne det er jo klart et problem og det har måske også været en af grundene til at trafikselskaberne ikke har udviklet elbusdrift rundtomkring i den kollektive trafik jeg ved det ikke men det kunne

var en af forklaringerne så derfor synes vi også at

analyse man lægger op til med hensyn til at tilpasse afgiftsstrukturen er ganske fremragende

være interessant at se en sammenligning af hvor

for at gøre de forskellige drivmidler konkurrencedygtige set over en årrække det kunne vi godt tænke os en sådan analyse blandt andet

indeholdt der gives jo stort tilskud til

i dag som også bemærkningerne gør opmærksom på og vi er ikke vældig overbeviste om at det er den bedste måde at investere i i grøn omlægning af

evige problem at vi skal skaffe penge men men her mener jeg nu nok at det kunne

en omlægning af afgifterne på brændstof

sig gøre i en mere grøn retning vi kunne omlægge registreringsafgifterne i en mere grøn retning det har været bebudet i

blev aldrig til noget så der vil givetvis også kunne findes penge jeg tror helt bestemt at der kan findes penge men det kræver selvfølgelig

andre og det vil så i det her tilfælde sige dieselkørere og benzinkørere der så kommer til at betale det har vi ingen problemer med fordi det er nødvendigt

tilfældigt og det er jo ikke for sjov

blandt andet eu gud hjælpe mig efterlyser at der skal ske noget men det er jo i det hele taget gældende i transportsektoren verden over at

smertensbarnet den er den store

og det er også rigtigt at vi kunne sætte endnu mere i gang der har vi jo heldigvis også nogle forligskredse hvor vi kan gøre det og der er jeg sikker på at vi har enhedslistens opbakning jeg forstår

om at få undersøgt til bunds hvad fordelene ved de forskellige brændstoftyper

beslutningsforslag så vi ligesom kan forpligte regeringen yderligere selv om de siger at vi

er særlig ambitiøs hvis man tager transportministerens tale her i dag jeg synes ikke regeringen er tilstrækkelig ambitiøs i forhold til det

lad os lægge et pres jeg er rigtig glad for

være med til at lave en beretning om det her så vi forpligter regeringen på at gøre noget for vi har brug for det for danmarks skyld og for miljøets

sagtens bruge en masse tid på at lave en strategi for det men vi synes nu det er uhensigtsmæssigt sådan politisk

en bestemt teknologi det har også været nævnt tidligere blandt

er mest hensigtsmæssigt

som vi fører energipolitik her i danmark det gør vi jo også ved at sætte en masse mål

en forkert måde at føre energi

at man skal sætte nogle meget snævre mål

for en bestemt teknologi for som det er nævnt flere gange under debatten kan vi jo ikke vide om der er områder som

om nogle få år der sker jo rigtig meget derude uanset hvad vi beslutter herinde jeg skal faktisk til et stort møde med over hundrede mennesker når jeg kører herfra i aften i korsør

snakke om brintbusser der er rigtig meget interesse rundtomkring og jeg tror ikke på at det er nogle bestemte tal

at redde jordkloden den tankegang tror vi ikke ret meget på for folk vil gerne det her vi kommer nemlig til at bruge pengene forkert

med solcellerne vi har tre gange ændret solcelleloven fordi vi var ved at tømme kassen der troede vi også at vi ved at tænke på et tal kunne opnå noget bestemt men teknologierne overrasker altid derfor skal vi være forsigtige jeg tror meget mere på en emergerende strategi frem for

en mere mekanistisk strategi hvor man sætter nogle bestemte måltal

begrundelsen for at vi vil sige at der er masser af positive det her der sker rigtig mange ting

med til at arbejde for det her men lad os nu få den her

det alene er planøkonomi det er jo trods alt også sådan at man i det private erhvervsliv for eksempel sætter måltal op

jo ikke kun dårligt at have nogle målsætninger om at man gerne vil være mere ambitiøs

at liberal alliance og navnlig herre villum christensen har været

lidt skeptiske over for os socialdemokrater der vil have eldrevne busser er

skjulte intention hos liberal alliance er

der er sket rigtig meget med kernekraft siden vi i nitten fem og firs besluttede at vi

lidt bagstræberisk at skyde

så bagstræberisk at pege på en bestemt vi vil være helt åbne over

at spørgeren må give mig ret i at vi

forudse hvilken teknologi der vinder i overmorgen med hensyn til spørgsmålet om virksomheder der sætter måltal op det er rigtigt man kan have nogle mål for noget omsætning og så videre problemet

hvis vi entydigt for andre menneskers penge satser på noget bestemt frem for at lade markedet og udviklingen bestemme hvilken

fordi vi som udgangspunkt har et syn på energipolitikken der handler om

de bedste teknologier der skal vinde vi har jo ikke stået og sagt

har så mange afgifter og så mange tilskud i hele den

tror jeg ikke rigtig på at man bare kan buldre ud og sige væk med den afgift men vi skal selvfølgelig ikke

vi gerne vil og det er det jeg håber

så vi ikke ligefrem påskønner noget som går i den modsatte retning af det vi alle sammen

der er nogle barrierer som gør at det bliver for dyrt så

i tvivl om at den her udvikling kommer uanset hvor mange måltal

den grønne omstilling men vi er nødt til at gøre det i takt med den teknologiudvikling

når vi nu skal kigge på tingene der er ingenting der er gratis men rigtig meget

det ville svare til hvis man tilbage i stenalderen sad og sagde ahr

hvad man trods alt tror og

også kan forudse det gør man blandt andet ved analyser af situationen

sætter noget udvikling i stå anerkender man ikke princippet om at

præge og understøtte nogle ting men

det er kloge politikere der peger på noget ganske bestemt og siger at

historien har vist tværtimod har vi

fejlinvesteringer fordi politikere tror at de kan

er ved at komme i gang eller som vi tror på det klassiske eksempel er jo er jo vindmølleindustrien jeg ved ikke om den havde været dér hvor den er i dag hvis ikke man fra

er ved at køre ud over kanten

man kan ordne tingene på nogle nye måder og

så hele den der ressourcebetragtning om at nu slipper jordklodens

er teknologierne også på det grønne område der vil hjælpe os til

simpelt hen taler forbi hinanden herinde i salen i dag fordi det er ordførerens

får vi mange gange tilbage med det udkomme der er en grønnere udledning renere luft billigere og klogere løsninger

vi også set frem til at høre regeringens svar

på den her ønskede samlede strategi som er foreslået af s idet det jo

jeg må sige at jeg naturligvis

ministeren hævdede at elbusser var en væsentlig del af den kollektive i fremtiden og at der så vil blive fremlagt

med alternative brændstoffer sådan hørte jeg ministeren jeg må jeg sige

der ligger i det når jeg så hører venstres ordfører

som regeringen lægger for dagen på det her område det er så afgørende og så væsentligt

førertrøjen i den grønne omstilling og den

er at de førerløse biler her i salen

overhalet af den teknologiske udvikling og

de store tabere er dem der kun har adgang til offentlig trafik alle os andre med privatbiler skal nok klare os vi har råd til at købe

billigst men det er der rigtig mange mennesker i danmark

kollektiv transport skal vi tænke det sammen

af de gode ting i forslaget her i de analyser om de alternative drivmidler jo

man kigger på det i det åbne land og i bytrafikken

mange mennesker i de store byer som lider af

kunne dø af støjgener men det er faktisk tilfældet

de kloge beslutninger er noget af det der ligger os væsentligt

vi vil gerne hæve de grønne ambitioner og

reducere udslippet i meget højere grad end regeringen har lagt frem

ministeren og regeringen til

få et lidt hurtigere tempo på det her område for det må jeg søreme sige at der

og tak for de positive bemærkninger

vores beslutningsforslag det er fuldstændig rigtigt

i transportudvalget og skal behandle det her beslutningsforslag

vi gerne kunne få et flertal der presser regeringen lidt holder dem lidt i nakken på det her område så vi sikrer at vi fortsætter den ambitiøse linje

forhåbentlig kan bringe danmark derhen hvor vi

udviklingen sker og at der også er andre transportformer som vi kunne

som skatteordfører beskæftiger mig rigtig meget med

lidt kantet bemærkning til liberal alliances ordfører da han stod heroppe på talerstolen

det her forslag som jeg synes er et rigtig godt forslag må jeg hellere skynde mig at sige

mange sygedage men også dødsfald i danmark

så er måske den allermest alvorlige grund til

klode simpelt hen er ramt

sikre en grøn omstilling flere af mine kollegaer blandt henning hyllested fra enhedslisten har været heroppe og

forpligtet os til at opnå nogle klimamål inden for landbruget inden for transporten det man kalder den

konsekvenserne ved en klode hvor klimaforandringerne går amok er uoverskuelige

tørke krige ustabilitet mangel på fødevarer og så videre

hvor alverdens forskere er enige om at det her bliver konsekvenserne hvis vi ikke gør noget at langt de fleste er enige i at det er den fremtid vi går i møde hvis ikke

den fremtid vi går i møde hvis vi ikke gør noget så er det svært at diskutere den grønne omstilling

at det er noget vi alle sammen skal bidrage til men det behøver

vi kan gøre tingene smartere vi kan sikre nogle bedre byer

man mente at der skulle findes en løsning og det har jeg også respekt for

lande rundtomkring i verden buldrer af sted med elbiler norge fordi man

attraktivt så sakker vi bagud

anlæg for netop at få prisen ned på batterierne

det er en af barriererne men

høste frugterne af den og som henning hyllested var inde på tidligere

svend auken og andre ikke havde været så visionære at tage det skridt

en førerposition fordi der har været en national strategi på det grønne område på det teknologiske område fordi der har været velfærdssystemer som har gjort at det her land har været en slags laboratorium for produkter der ikke var

men som vi har levet rigtig godt af jeg kom vidt omkring

jeg debat hvor jeg i hvert fald oplever at

bredt her i folketinget er enige om at det med

i danmark er vi faktisk enige om

så kan vi synes det skal gøres på den ene måde eller på den anden måde men

at vi skal have flere elbusser er vi enige om det vil være godt for klimaet det vil være godt for miljøet det vil formentlig også gøre det bedre for den kollektive trafik fordi

vil støje mindre og det vil betyde at færre vil blive syge

støjgener af luftforureningsgener og andet

blive flertal i udvalget for at

også kan lægge det sidste pres på regeringspartierne

herunder den radikale fru sanne bjørn og sfs

vi skal altså være fremme i skoene på klima og miljøområdet og der skal vi altså bruge nogle af de værktøjer vi har som for eksempel den kollektive trafik

vi får omstillet danmark til et endnu mere

har været rigtig mange gode indspil der er et par ordførere der ikke har kunnet være her jeg ved ikke rigtig

men jeg har lovet at sige fra alternativets ordfører herre roger matthisen at alternativet også synes at det her forslag er

tak for så hele vejen rundt tak til alle de deltagende ordførere det er dejligt at vi er enige om den her dagsorden og jeg glæder mig til den videre behandling